indenrigs og sundhedsministeren lovforslag nummer l syv og halvfems

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet

afstemningen slutter

for lovforslaget stemte en hundrede og fire

der er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så vi går til afstemning

afstemningen slutter for lovforslaget stemte

ændringsforslag der er ingen der beder om ordet

afstemningen slutter

afstemningen slutter

stemte en hundrede og fem

for lovforslaget stemte en hundrede og otte

så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

herre bjarne laustsen melder sig og får ordet

folketingsgruppe i det hele taget for det her lovforslag handler jo om

lægge sådan en afgift på

erhvervsuddannelse eller hvad det er de skal til

en stigning på halvfjerds procent

næsten seks tusind kroner om året bare i stigning

den snak om udkantsdanmark og om at vi skal sørge for at de unge mennesker får uddannelse tror man så på at det hjælper at lægge sådan en afgift på

fem og halvfems procents målsætningen var

sikrede tilbud inden for en rimelig transportafstand det er altså vigtigt hvis folk

og det kan være en barriere i sig selv

regeringen har sådan et mantra om at der har været en fest

men hvorfor er det lige at de unge mennesker skal betale en regning

en stigning på halvfjerds procent her første januar når vi nu synes det er vigtigt

vi havde også repræsentanter inde fra

trafikselskaberne og de sagde at at det her kan blive noget makværk

til at implementere det i

kan nikke genkendende til at der var store problemer da staten overtog det her

det er en lov der er blevet ændret flere gange fordi man

havde tingene helt i orden og derfor kan vi forudse at det

til at ske den her gang de har så inderligt bedt om

om at sagen går tilbage til udvalget så vi kan få drøftet de her ting

jeg kunne godt tænke mig her i dag at høre om ikke der er repræsentanter fra regeringspartierne

skal straffes med en afgift på halvfjerds procent to hundrede og syv og tyve kroner om måneden for hvert barn man har der skal i uddannelse der må da have været en debat i grupperne forud for at man fremsatte sådan

som det her og det kunne være interessant om der var nogen der ville berige os her op mod jul

at familierne skal straffes på den måde jeg forstår det ikke og vi vil selvfølgelig stemme imod men vi kunne godt tænke os

venter med at sætte det her i kraft til efter sommerferien

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tre seks stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer otte tolv

er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse har vi godkendt det

der er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår her at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ministeren havde selv skrevet i sit lovforslag

gerne som opfølgning på de sager der

på fire dage for alle der passede mink

ved førstebehandlingen var der som sagt et flertal for den

bestående af radikale venstre enhedslisten sf og selvfølgelig

kvitterede for at det her var godt lad mig bare lige læse op

dansk folkepartis ordfører sagde ved førstebehandlingen den her som jeg har redegjort for

er af fire dages varighed for nye minkavlere hvor minkavlerne opnår et

en efteruddannelse af en dags varighed

det var det det handlede om og så siger man hos dansk folkeparti vi vil gerne gøre opmærksom på at vi ønsker at det skal gælde for alle som har med pelsdyr at gøre

interessant at høre hvad der er sket siden førstebehandlingen hvad er det der har gjort at dansk folkeparti ikke kan give støtte til det

og alle dem der passer mink skal have et kursus af fire dages varighed og et opfølgningskursus hvert tredje år altså vi herinde i folketinget er blevet enige om at hvis man på et fodboldstadion skal servere to røde pølser så skal man have et kursus men hvis man passer mink så skal man ikke nu har regeringen så kan jeg forstå overtalt dansk folkeparti til

en dag altså det er da også godt nok et absolut minimum

når man ved førstebehandlingen er helt fast i kødet

skal have en uddannelse af fire dages varighed

det behøver man ikke mere så derfor er det jo interessant at vide hvorfor

dansk folkeparti har skiftet hest i vadestedet

hvad det præcis var at dansk folkeparti ville så jeg håber selvfølgelig jeg kan også se at

dansk folkeparti pegede jo på det som også resten af oppositionen gjorde

at de forhold vi har set i dansk pelsproduktion

at man kunne give noget uddannelse vi ved også at det er en kendsgerning at dem der passer minken ofte er folk fra østeuropa

har simpelt hen ingen problemer med at de kommer og hjælper med at

der kan være sprogproblemer og andre ting

der gør at et kursusforløb af så beskeden varighed

kunne være godt fordi vi ønsker

kunne være en måde at gøre det på derfor har vi jo så spurgt til hvordan ministeren ville udmønte det og da ville han ikke udmønte det som vi var et flertal der ville

at vide af dansk folkeparti men jeg vil gerne

jo ændret sig i forhold til andenbehandlingen

jo blandt andet så de her udsendelser i tv om hold af mink derfor igangsatte vi

hundrede procents kontrol af alle minkfarme

en halvtreds procents kontrol af alle minkfarme

hvordan man holder mink i danmark og hvordan dyrevelfærden er

er fuldstændig enig med den tidligere ordfører

vi vil ikke se den måde at holde dyr på

som vi så i de udsendelser derfor er

mange af dem har jo tredive års erfaring i

kommer og passer de her mink indimellem også i kortere perioder

at en minkfarm ikke er det samme som at have grise hvis man passer svin eller andet kører det

en produktion der kører meget op og nederst

man har behov for at have meget personale

er det utrolig vigtigt at de mennesker også ved hvad de går ind til jeg fornemmer og det er kun en fornemmelse at det vi også

eller anden arbejdskraft som først havde plukke jordbær i måske en måneds tid

de da komme og passe nogle mink er det godt nok nej det er ikke godt nok og derfor siger vi

skal alle som skal have med levende mink at gøre

får de så nu det vil så sige at når de medarbejdere har fået det her kursus

sige at vi kan forvente at vi år efter år vil se de samme medarbejdere komme på farmene og derved vil vi også se at vi får højnet kvaliteten

faktisk velkommen at de nu fremadrettet når de skal bruge

personale i højsæsoner kan få noget personale som har prøvet det før eller i hvert fald har en vis viden om det de går ind til

uden at vide hvad de går ind til

var til stede ved førstebehandlingen

dansk folkepartis ordfører læste jo tydeligt op af de kloge ord som dansk folkepartis ordfører selv havde skrevet påstod han

står der at dansk folkeparti går ind for at der skal være et fire dages kursus og så et opfølgningskursus

derfor vil jeg gerne have at vide nu i dag

det er interessant når man skifter stil holdning mening i politik hvordan man er kommet frem til det er det fordi man har lavet en regulær studehandel med regeringen eller hvad er årsagen til det er man blevet klogere eller hvad er det for noget

som minimum får noget uddannelse

fire dages kursus kan give

personalet der var lagt op til at det her drejede sig om at det kun var ejerne der skulle

vigtigt for os at det bliver alle der får

der kommer og skal arbejde i få dage på en minkfarm

får de nu alle der skal arbejde

det er det vi er glade for vi er glade for som jeg sagde før at man ikke bare kan komme ind fra gaden og passe de her dyr det mener vi ikke er rigtigt

godt nok niveauet var simpelt hen for lavt der må jeg sige at nu

har gjort rigtig meget det er faktisk sådan

den gode pris på deres minkauktion så jeg er helt sikker på

det fik vi ikke noget at vide om det er jo interessant det er det vi gerne

dansk folkeparti siger noget ved førstebehandlingen

konsekvente ved anden og tredjebehandlingen hvorfor holder man ikke fast i det lad mig lige læse op hvad

at det var nøjagtig det som ministeren selv havde skrevet

fik en bemyndigelse til at lave et kursus af fire dages varighed

kan gøre nej han skal gøre det og det skal gælde for alle og det skal være på det niveau

gået væk fra det kloge synspunkt man havde

vi fuldstændig enige om det her handler ikke om at skifte holdning det handler om at alle

med dyr at gøre på en minkfarm levende mink skal have et kursus de skal vide hvad de går ind til

var at det kun var ejeren

gå ind og arbejde på en minkfarm det får de nu og det undrer mig meget at

man ikke synes det er et godt tiltag at de nu får

uddannelse og kursus i at passe levende mink

at tale finder sted fra folketingets talerstol ellers er det uden for lokalet

resultat fordi han ønskede fire dages undervisning og fik en dags undervisning

men problemet er at herre rené christensen jo har flertal i folketinget for sit oprindelige synspunkt om

skulle være fire dages undervisning hvorfor benytter herre rené christensen sig ikke af det flertal i stedet for at lave en dårlig aftale altså herre rené christensen kan nævne mange eksempler på at enhedslisten har indgået dårlige aftaler eller halvdårlige aftaler

når vi ikke har haft et flertal for vores oprindelige standpunkt her har herre rené christensen flertal for det dansk folkeparti har ønsket men han benytter sig ikke af det flertal

er utrolig vigtigt for os er faktisk at de her mink kan blive passet ordentligt og på en forsvarlig måde og der må man sige at vi har gjort mange ting jeg har nævnt det før

nogle tiltag i forhold til hvordan man kan komme det her til livs og nu får vi

det her drejer sig jo faktisk om at de her mink ikke skal misrøgtes det er det det drejer sig om jeg ved godt at der er nogle der har en helt anden dagsorden at man vil lukke minkfarmene

at vi skal have de her minkfarme i danmark og

fair nok hvis man har den holdning for os gælder det faktisk om at de her

ved en tale som herre rené christensen har skrevet at det er nødvendigt med fire dages undervisning og efterfølgende hvert tredje år det er en forudsætning for at få undervisning på det rette niveau nu kommer herre rené christensen og siger at han har fået en dag og så ikke mere

det er tilstrækkeligt det er han tilfreds med

godt forstå hvis det var sådan at herre rené christensen ikke kunne komme igennem med sit oprindelige forslag men det kan han godt det kan da ikke være sådan at herre rené christensen ved førstebehandlingen er kommet med et forslag som ville føre til at minkproduktionen i danmark ville ophøre altså uanset hvad

rené christensen og dansk folkepartis forslag men dansk folkeparti ønsker ikke at få vedtaget sit eget forslag

at de her mink skal have nogle ordentlige forhold

jo tydeligt se

dem der gik og passede de her mink var var for lavt de vidste ikke var de arbejdede med

vi have lavet om på og det sker nu nu får vi en højere kvalitet i forhold til de mennesker som kommer til at arbejde med levende mink vi vil også kunne se fremadrettet at dem som kommer

de samme og derved får de jo en vis ekspertise på området når de kommer igen og igen og igen i de her spidsbelastningsperioder så det forslag der ligger her

og jeg er helt sikker på at når vi kommer ud og laver vores halvtreds procents kontrol til næste år vil vi opleve at vi allerede der ser en forbedring i forhold til kontrollerne af det erhvervet har gjort når vi nu får lagt det her uddannelsesniveau oven på får vi en endnu bedre kvalitet

fra dansk folkepartis ordfører det er da helt utroligt når man står med

som dansk folkeparti sagde ved førstebehandlingen

et minimum for uddannelse

et minimum af uddannelse

og at man fremadrettet vil følge

at man skærer ned at man vil forhandle sig selv ned i forhold det man allerede har opnået det er den mest besynderlige form

endnu har været udsat for

derfor har vi også lagt en evaluering ind i det vi skal jo se hvordan det her kommer til at se ud på sigt på de her minkfarme vi vil ikke se de her billeder fremadrettet vi vil have en høj dyrevelfærd ude på minkfarmene og det får vi også det er vi sikre på

hvis minkavlerne ikke kan finde ud af at have den høje dyrevelfærd som vi jo alle sammen ønsker

men vi ønsker faktisk at de her mink skal have et godt liv selv om de er produktionsdyr og det kan de med det der foreligger her

uden at ordføreren er kommet det nærmere af den grund det skulle jo ikke være så vanskeligt at forklare folketinget

man gerne have den og den uddannelse og man står

muligheder man kan sådan set bare fremsætte forslaget

så er det vedtaget så fortryder man åbenbart efter

hoppet op i luften og forsøger at vende rundt og komme ned

nu synes jeg så det ville være befriende

ordføreren ville svare på hvad det er der er sket siden man har

kun til ejeren og nu er det faktisk sådan at alle der skal arbejde med levende mink

jo flyttet os rigtig langt fra vi havde førstebehandlingen

der har med levende mink at gøre og det får vi

at det kan vi få og det har vi fået

at vi har en skjult dagsorden nemlig at vi vil nedlægge minkfarme sikke noget sludder tværtimod vi vil opkvalificere minkfarmene med uddannelseskrav som der i øvrigt også findes

jeg må spørge ligesom andre har gjort før mig hvorfor vil dansk folkeparti ikke være med til at gennemføre et ordentligt uddannelsesforløb

her sag drejer sig om drejer sig ikke om at vi vil højne dyrevelfærden for mink i fangenskab produktionsdyret mink er det ikke det det drejer sig om

højner kvaliteten i forhold til vidensniveauet

levende mink og det kommer minkene til gode er det det sagen drejer sig om

det er jo det det er en sejr

også talte om ved førstebehandlingen jeg kan

vi kommer til at se at alle der kommer til at arbejde med levende mink har nogle forudsætninger for at gøre

er en rigtig god

en diskussion om hvilke kvalifikationer

et menneske skal have for at kunne

jeg vil lægge overliggeren en del højere end jeg kan høre at dansk folkeparti vil jeg vil nemlig have et uddannelsesforløb på mindst fire dage

har med levende mink at gøre har kompetence på det område og det får de med det her vi har også lagt ind at vi skal evaluere det og se hvordan det kommer til at gå fremadrettet vi har på intet tidspunkt sagt at det her

gør vi nu og så har vi lagt minkene bag

ikke mere på det sådan er det ikke vi vil følge det her tæt som vi også sagde ved førstebehandlingen og det vi gør nu er et meget stort skridt i forhold til at branchen skal uddanne alle som har med levende mink kan gøre og det er et skridt i den rigtige retning og det er et stort skridt vi tager til glæde

folkepartis ordfører kom med er jo typisk for hele den måde det er kørt på så siger ordføreren

er et stort skridt i den rigtige retning

hoppe op i luften og forsøger at vride sig rundt så man

af arbejdsgruppens arbejde har fødevarestyrelsen i maj to tusind og ti udarbejdet en rapport hvoraf det fremgår at arbejdsgruppen anbefaler en uddannelsesmodel bestående af en grunduddannelse af fire dages varighed for nye minkavlere hvor minkavleren opnår et såkaldt kørekort samt en efteruddannelse

en dags varighed for alle minkavlere hvert tredje år

som har med pelsdyr at gøre og ikke kun for pelsdyravleren ligeledes er dette oplæg efter vores opfattelse et minimum for uddannelse

i talen hedder det så den dyrevelfærd som vi med rette kan forvente i danmark skal ikke sættes til side i kampen for at nedsætte omkostningerne det er vel lige bestemt det sidste det handler om dansk folkeparti har fået kolde fødder og er blevet bange for at det her måske kunne komme til at koste minkavlerne noget og derfor har man så skiftet hest i vadestedet

det er ærgerligt jeg synes det er ærgerligt for dyrene jeg synes det er ærgerligt for dyrevelfærdssagen

tilgodese nogle uddannelseskrav og også på den anden side kan tage højde for konkurrenceevnen

ikke pålægger erhvervet helt nødvendige byrder derfor synes jeg at vi

på en god måde jeg synes jo derfor også det er meget underligt når vi engang imellem hører fra sf at man gerne

erhvervslivet det ser man så åbenbart fuldstændig bort fra her

frem og vil pålægge en masse ekstra unødvendige omkostninger for erhvervet

udgifter det er altid en balancegang hvordan man gør de ting

så er der helt klart behov for at vi kigger på

skal forbedres det skal den for en masse dyr det skal den også for

alle de mange danske arbejdspladser det også har betydning

måske derfor vi sådan ser sf begynde at ryste lidt på

bad regeringen jo om at få en bemyndigelse til at gøre netop det som socialdemokratiet sf enhedslisten de radikale og herre christian h hansen foreslår nu så vidt jeg husker

og venstres ordfører der ved førstebehandlingen at man skulle gøre netop det her så hvem det er der ryster på hånden skal jeg ikke kunne sige det er

drejer sig faktisk om at vi så at der var en masse mink der blev misrøgtet

her sag det bør føre til et totalt forbud af minkhold til pelsproduktion det bliver nok ikke i år vi får vedtaget sådan et forbud men det kommer nok det var så et citat som

er det vi taler om det er fordi man vil nedlægge et erhverv

dog det det drejer sig om vi vil pålægge erhvervet så meget som overhovedet muligt så det bliver så svært at have det erhverv det vil man også på andre områder

milliard kroner lige direkte ind til danmark det er

at det alligevel er sådan at man føler sig så presset

man mener at de indlæg vi kommer med her slet ikke drejer sig om dyrevelfærd

og så er vi jo tilbage til det at skal vi have noget bedre dyrevelfærd

også har lidt forstand og lidt indsigt i det derfor kan det godt undre at dansk folkeparti ikke vil have en ordentlig uddannelse den samme uddannelse som regeringen lagde op til

men kryber i et musehul undervejs og

en situation hvor man kan komme op ligegyldigt hvor man kommer fra og plukke jordbær som jeg sagde i fjorten dage hvorefter man kan komme ud og passe levende mink det vil vi ikke have

nogle mennesker som har valgt at de vil passe mink de har været på et kursus de har truffet en beslutning om at det er noget de vil i

deres arbejdsliv derfor får vi en høj kvalitet også når vi har med mink at gøre og det er vi utrolig glade for vi håber da så sandelig også at

vi kan få højnet kvaliteten i forhold til af de levende mink som vi har set har haft et forfærdeligt

ikke ved den kendsgerning at herre rené christensen

stod med magten til at kunne gennemføre det her men bliver

herre rené christensen er jo enig i at det er godt med noget uddannelse men pludselig

mener han ikke det som ordføreren mente ved førstebehandlingen det er altså ret uskønt må

at emnet er godt debatteret

af de bemærkninger der var under førstebehandlingen

jeg udnyttet muligheden for

indføre krav om uddannelse til de ansvarlige minkavlere og indføre krav om uddannelse

ansatte der har haft tolv måneders sammenhængende ansættelse og familie i lige linje til minkavleren vi mener ikke at

tager med og hjælper en søndag eftermiddagen eller hustruen

på fire dages kursus det mener vi ikke er rimeligt

at oppositionen også sagde at det her handler om en

løsning jeg synes der er god balance i

lige omkring de problemer som oppositionen netop nævnte under førstebehandlingen der var det netop de sæsonansatte der blev

meget fokus på og det er så det vi har taget fat på her

bare til slut sige at det her jo også indeholder en bestemmelse om gruppevis levering af slagtesvin det synes jeg er fremadrettet og ligger godt i tråd med moderne svineproduktion og det har i hvert fald den fordel at tatoverhammeren kommer ud af slagtesvinsstaldene

viste en udsendelse om hvordan det stod til med minkproduktionen i danmark og nedsatte en arbejdsgruppe den nuværende minister er kommet med et lovforslag der hedder l seks og tyve hvor han skriver

dem der ejer minkfarme men også

ministeren ville i første omgang ikke udmønte sin egen bemyndigelse som dansk folkeparti sagde ved førstebehandlingen

enhver tid siddende minister jo bare lave om på efter forgodtbefindende

gøre det her forslag bedre ved at sige at det ikke bare

et ændringsforslag som vi også skal forholde

når ministeren beder om en bemyndigelse

og det er det jeg bruger bemyndigelsen til

ændringer ministeren foreslår derfor taler vi på vegne af dyrene i den sag her og vi taler også på vegne af de folk der skal passe minkene det er et rigtig godt udtryk som mange minkavlere

at vi skal have nogle flere til at passe minkene ikke bare fodre dem

derfor var det jo flot at ministeren kom og sagde

kloge ting og vi vil gerne hjælpe ministeren der var endda ved førstebehandlingen et flertal og dansk folkeparti var fuldstændig enig i det

arbejdsgruppen er kommet med hvad er det så der er sket

hvis interesser er det man varetager hvorfor lytter man ikke til sin egen arbejdsgruppe der netop har anbefalet den model som vi efterfølgende skal stemme

jeg vil nøjes med at påstå at jeg lyttede

førstebehandlingen og det der blev fokuseret mest på var netop

nogle bedre rapporter fra dyrevelfærdskontrollerne i staldene

er blevet gjort opmærksom på er det jeg har taget hensyn til i mit forslag og det er derfor jeg synes det er afbalanceret løsning

så er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning fra medlemmernes pladser

der stemmes om ændringsforslag nummer en af et mindretal

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte syv og fyrre

hverken for eller imod stemte ændringsforslaget er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling det er godkendt

sidste punkt på dagsordenen er en førstebehandling og de medlemmer der ikke

lokalet

tak for det formand lad mig starte med at slå fast at hvad angår det her beslutningsforslag

er regeringen enig med forslagsstillerne i at den genmodificerede kartoffel amflora som indeholder en antibiotikaresistent genmarkør ikke bør dyrkes i danmark det er regeringens holdning at der ikke bør gives godkendelse til markedsføring af gmoer som indeholder antibiotikaresistente gener det fremgår også af den danske bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer at der ikke i danmark meddeles godkendelse til markedsføring af sådan

eu af amflorakartoflen fordi den indeholder en antibiotikaresistent antibiotikaresistent genmarkør men i den forbindelse har regeringen ikke kunnet forhindre kommissionen i at godkende amflorakartoflen til markedsføring i eu og dermed også til markedsføring i danmark den situation blev folketinget gjort opmærksom på allerede tilbage i to tusind og to da folketinget vedtog den danske genlov og bekendtgørelsen blev

udstedt her blev folketinget oplyst om at uanset den danske regel om at der ikke i danmark gives godkendelse til markedsføring af gmoer som indeholder antibiotikaresistente genmarkører

ville danmark efter eus gmo udsætningsdirektiv skulle anerkende en eu eu godkendelse af sådanne gmoer

har regeringen undersøgt de juridiske muligheder for at forbyde markedsføring og herunder dyrkning af amflorakartoflen i danmark i mit svar fra

de juridiske muligheder for at forbyde amflorakartoflen i danmark grundigt gennemgået og konklusionen var at der ikke inden for de gældende juridiske rammer er mulighed for at afvise amflorakartoflen i danmark kort fortalt

som de danske eksperter på området på danmarks miljøundersøgelser

grundlag for et annullationsspørgsmål og

2 at der ikke er fremkommet ny videnskabeligt begrundet viden om risici for menneskers sundhed eller miljøet efter kommissionens godkendelse den enogtredivete marts to tusind og to som vil kunne begrunde et forbud ved anvendelse af miljøgarantien og sikkerhedsklausulen i udsætningsdirektivet jeg har ikke hørt nye argumenter eller oplysninger som ændrer ved

og derfor står den her konklusion altså stadig væk ved magt jeg er også opmærksom på at østrig som også er nævnt i begrundelsen

har anvendt sikkerhedsklausulen til at nedlægge forbud mod dyrkning af amflorakartoflen under henvisning til en række argumenter af videnskabelig karakter men som jeg tilkendegav over for miljø og planlægningsudvalget den fjerde november

har miljøstyrelsen med bidrag fra danmarks miljøundersøgelser ved aarhus universitet vurderet at de argumenter som østrig lægger til grund for deres forbud ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at nedlægge et midlertidigt forbud efter udsætningsdirektivets sikkerhedsklausul jeg er også opmærksom på at der i bemærkningerne til beslutningsforslaget her henvises til at kommissionen har udvist passivitet

i forhold til en række medlemslandes anvendelse af sikkerhedsklausulen i forhold til gmo majsen mon810

angiveligt har tilkendegivet at man ikke vil retsforfølge medlemslande som gennemfører

et forbud inden de fremtidige regler for national godkendelse

oplyst at de verserende sager om medlemslandenes brug af sikkerhedsklausulen i forhold til dyrkning af mon810 vil blive set i lyset af kommissionens forslag til ændring af udsætningsdirektivet om national selvbestemmelse vedrørende dyrkning af gmoer

om vi kan undlade at overholde gældende ret i en forventning om at vi så ikke vil blive retsforfulgt hvis vi

handle i strid med gældende ret hvis man er utilfreds med gældende ret kan man jo ikke bare lade

at overholde den så må man lave den gældende ret om og det er nøjagtig det som regeringen aktivt arbejder for i forbindelse med kommissionens forslag om at indføre en ret for medlemslandene i eu til selv at afgøre om en eu godkendt gmo skal kunne dyrkes på medlemslandets eget territorium regeringen har forud for rådsmødet den fjortende oktober her i år hvor kommissionens forslag blev drøftet for første gang orienteret folketinget om at vi arbejder for at få afklaret hvilke begrundelser kommissionen mener medlemslandene kan anvende til at forbyde dyrkning på eget territorium

helt centralt hvis vi skal kunne vurdere om kommissionens forslag indeholder en reel ret for medlemslandene til at forbyde dyrkning af gmoer og dermed vurdere om kommissionens forslag lever op til kravet i v tre og firs om nationale afgørelser vedrørende dyrkning af gmo såfremt der i eu retten indføres en reel frihed for eu medlemslandene til selv at bestemme

vil danmark jo ikke længere være eu retligt forpligtet til at anerkende eu godkendelsen af amflorakartoflen regeringen vil så herefter kunne forbyde dyrkning af amflorakartoflen i danmark men så længe eu reglerne er som de er

har vi ingen juridiske muligheder for at sikre at amflorakartoflen ikke bliver dyrket i danmark i to tusind og elleve som krævet her af forslagsstillerne og det er derfor jeg er nødt til at afvise forslaget til folketingsbeslutning da regeringen ikke har juridisk mulighed

om at sikre at amflorakartoflen ikke bliver dyrket i danmark i to tusind og elleve noget andet og nok så væsentligt er så at der ifølge regeringens oplysninger ikke er noget der tyder på at amflorakartoflen vil blive dyrket i danmark

for den sags skyld de næste år fremover jeg står med en mail

bekræfter hvad de allerede har fortalt folketingets fødevareudvalg den nittende maj at amflorakartoflen ikke vil blive dyrket i danmark i to tusind og elleve altså det vil simpelt hen sige at ejeren af amflorakartoflen siger at kartoflen ikke vil blive vil blive dyrket i danmark i to tusind og elleve dem som aftager stivelseskartofler i danmark og her er der fire danske kartoffelstivelsesfabrikker har samtidig også tilkendegivet over for miljøministeriet at de ikke vil modtage den genetisk modificerede kartoffel amflora til videre forarbejdning så der er altså intet der tyder på at amflorakartoflen skulle blive dyrket i danmark i to tusind og elleve og det er den forsikring som jeg kan komme med

for det vil være i strid med eu lovgivningen men jeg kan videregive det meget vigtige og meget betydningsfulde tilsagn

hun siger også at de lande som har forbudt

har det handler om mon810

jeg er meget overrasket over at ministeren kan være så sikker på det

det skulle fremgå at der ikke findes videnskabelig uenighed om risikoen

ministeren om hun ikke er klar over at den kritik som

to tusind og syv og

imod gældende eu ret så det undrer mig meget hvis herre per clausen ikke

den vej man skal gå som jeg også redegjorde for i mit svar jamen altså hvis man ikke kan lide gældende lovgivning arbejder man arbejder man naturligvis for

jeg anerkender i høj grad at der er er mange diskussioner om om både sundhedsmæssige sundhedsmæssige og miljømæssige aspekter i den her godkendelse det ændrer bare ikke ved at hele den godkendelsesproces som amflorakartoflen har været igennem i eu systemet jo altså har har givet den det grønne lys i forhold til dyrkning i medlemslandene

jeg er optaget af at vi lykkes med at få den her reelle ret til at kunne sige nej tak

og de svar fra miljøministeren der

at det østrig gør er i strid med eu lovgivningen

som har forbudt dyrkningen

markedsføring af

er mulighederne så for at gå ind at lave et nationalt forbud

at landene skal gives en reel mulighed for at kunne sige nej tak det forslag skal virke i virkeligheden det skal være et værktøj vi kan bruge

også enige om at det er godt at danmark har stemt imod

at vi ikke kan bruge sundhed og sikkerhed

det ville være uhensigtsmæssigt fordi det er

hvordan kan vi forhindre det ja juridisk er det vanskeligt og det er det jeg har redegjort for nu men jeg synes jo at vi er nået et langt skridt videre i forhold til den sikkerhed og den mulighed der består i at producenten af kartoflen siger

ikke med den her kartoffel til danmark den kommer ikke i jorden i danmark vi har en bekræftelse

det her er jo en kartoffel der dyrkes på licens så det er ikke bare en man går ned og og

meget væsentligt at vi har fået

muligheder for at begrænse og lave forbud mod dyrkning af enkelte eller alle eu godkendte gm produkter og afgrøder i

regioner men forbuddet kan dog ikke begrundes i miljø og sundhedsmæssige

helt korrekt at når en gm afgrøde kommer igennem nåleøjet

i eu og dermed får grønt lys til at kunne blive markedsført i eu

og sundhedsmæssige aspekter som bliver vurderet og er der ikke risici

er der jo rimelig logik i at man ikke i det enkelte medlemsland kan tage

vi er ikke enige i de begrundelser vi mener at der er risici forbundet med det men hvis ikke man kan bruge de argumenter hvad er det så man kan bruge hvordan sikrer vi os at det er en reel ret vi får en reel mulighed

at kunne sige nej tak i enkelte tilfælde altså vurdere det fra gang til gang det

set det vi er optaget af og det er det der arbejdes meget konkret på i forhold til det konkrete forslag der ligger

ministeren siger at de juridiske muligheder for at kunne forbyde

at jura og politik ikke er eksakte videnskaber men altid skal fortolkes og er ministeren derfor åben for at omfortolke konklusionen og tage forsigtighedsprincippet med hensyn til antibiotikaresistens og markører med som parameter striden må jo stå om fortolkning af gældende ret også i danmark den ret

redegjort meget detaljeret for

skal vi undlade at overholde gældende ret også i en forventning om at vi så nok ikke bliver retsforfulgt hvis vi gør

hen ikke en vej jeg mener vi kan gå altså jeg mener ikke at vi kan handle i strid med gældende ret og det er derfor jeg siger at juridisk

være den farbare vej

kommet et rigtig godt stykke vej i forhold til det der

essensen i det her forslag vi vil ikke have amflorakartoflen ned i den danske jord

vi må jo formode at de som ejere skal tjene penge på den her kartoffel så det kunne måske tænkes at den kunne gå i jorden i to tusind og tolv når forbrugerne er mindre skeptiske end de er i øjeblikket kartoflen skal jo afsættes på en eller anden måde selv om det ikke er direkte til at spise så ministeren bedes forholde sig til om det kunne være et scenarie

med hensyn til antibiotikaresistensen som jo ikke kan måles eller

er en politisk beslutning at vurdere om det er farligt eller ej efter rådgivning og vi må altid have en valid rådgivning det er vi også enige om mener ministeren at det er et rigtigt udsagn

der nu er en forsikring for at det her heller ikke kommer til at ske i to tusind og tolv nu omhandler hele det her beslutningsforslag et ønske om at lave et forbud mod dyrkning af amflorakartoflen i danmark i to tusind og elleve og det forbud har jeg redegjort for ikke er juridisk muligt men vi har bekræftelsen fra

i jorden i to tusind og elleve vi har også bekræftelsen fra

den her stivelseskartoffel som jo altså er til industriformål

blandt andet til papirproduktion og så videre blot for at berolige bekymrede sjæle

er enig i den konklusion jeg har ministeren giver udtryk for at ministeren har

ikke ønsker gmo kartoflen amflora i dansk jord

enigt folketing som ikke ønsker

er det sådan en korrekt konklusion på det

her genmodificerede kartoffel som indeholder en antibiotikaresistent genmarkør ikke bør dyrkes i

folketing der ikke ønsker

eu har besluttet at det skal vi tage imod det er godkendt det findes på hylderne der er landmænd

men eu siger det skal i

er det korrekt forstået at det

et produkt bliver godkendt til markedsføring i eu er

er måske dér vi er uenige

det jeg siger at det ikke er juridisk muligt bare at forbyde det

at de enkelte medlemslande

men hvordan det bliver til en reel mulighed et reelt brugbart værktøj er det der skal afkræves

man kan lave et forbud så har jeg redegjort for

ikke juridisk kan lave et forbud men bekymringen om hvorvidt

mener jeg i høj grad at have kunnet eliminere med netop den her meget

er jo netop den som dansk folkepartis ordfører rejser over for ministeren

det synes ikke helt ministeren fik svaret klart på herre per clausens spørgsmål

juridisk uholdbart jeg vil gerne have en lidt mere detaljeret og klar melding fra ministeren

for papirer og tilkendegivelser ministeren

på området i forhold til den viden der ligger til grund for den tilladelse der er givet

og faglige eksperters vurdering

godkendelse der er givet

er det jo sådan at miljøstyrelsen med bidrag fra danmarks miljøundersøgelser ved aarhus universitet har vurderet at de argumenter som østrig lægger til grund for deres forbud ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at nedlægge et midlertidigt forbud efter udsætningsdirektivets sikkerhedsklausul

forbyde dyrkning af amflorakartoflen

amflorakartoflen skal dyrkes i danmark

det er værd at bemærke at amflorakartoflen

i danmark i dag og de danske kartoffelmelsproducenter har tilkendegivet at de ikke har nogen planer om at modtage amflorakartoflen til forarbejdning her i landet det er derfor ikke noget akut problem

er kommissionen netop nu i færd med at udforme et forslag til hvordan vi kan sikre medlemslandenes ret til selv at afgøre

skal kunne dyrkes på medlemslandenes eget territorium kommissionen er blevet bedt om at gøre nærmere rede for hvordan vi kan sikre os at der bliver tale om en reel ret til at forbyde dyrkning

på vores marker det bedste vi kan gøre lige nu er derfor at forholde os afventende indtil vi har fået kommissionens svar på hvilke begrundelser medlemslandene kan anvende i forbindelse med nationale forbud på den måde får vi afklaret hvad der ligger i den nye mulighed i eu retten uden at komme i konflikt med øvrig eu lovgivning eller internationale forpligtelser venstre kan derfor ikke lige nu og her støtte forslaget men afventer hvad kommissionen finder frem til så vi får et klart grundlag at

folketinget bør slå fast at

ønsker at denne kartoffel bliver dyrket

og at vi har en klar forventning om at ministeren

skal dyrkes i danmark

udøver vores demokrati og giver til kende

men det der er afgørende at få en klar tilkendegivelse af at ministeren er indstillet på at sige at hun vil sikre

gmo kartofler i danmark der er ingen der har planer om det der er ingen der har planer om at importere så der er ikke noget praktisk problem lige nu og her og så har vi fået en fin redegørelse for hvordan der arbejdes med tingene i den retning som vi jo faktisk alle sammen ønsker os så det synes

og vi kommer også til at drøfte det meget indgående i

de kommende år for der har været meget debat om

ikke det mest positivt ladede ord der findes og sådan opfattes det

er ikke sikkert at man ved nok om det

ting som vi drøfter her med i forhold til fællesskabsretten

vi har været langt fremme i skoene i danmark i

at lave sameksistensregler og så videre hvis nu man skulle gøre det

også diskuteret kan man argumentere ud fra sådan nogle nogle synspunkter om at det kunne være fornuftigt teknikken

og den bliver også brugt til medicin og så videre der anerkender vi brugen af de metoder men et af de problemer der også er skitseret her i forslaget

overforbrug af antibiotika og resistens og at vi

fuldstændig unødvendigt at producenterne og dem der har fundet på at lave de her ting bruger antibiotika

er unødvendigt at bruge dem man kunne bare bruge

og så var vi i hvert fald ude over den debat

tilhængere af det her lovforslag

fordi den amflorakartoffel er kommet til verden med antibiotika genmarkør og det er vi imod også når vi diskuterer import af foder fra

hvis det er produkter der

den måde vi håndterer import af foder

dyrkning

vi skal jo kigge på hvordan tingene kan foregå hvis det er sådan at der vil være et flertal

grænsedragningen mellem danmark og tyskland hvor tæt kan tyskerne dyrke op imod dansk

den konventionelle hvor vi er rigtig stærke på frøavl og så videre og har en stor eksport af det det skal vi jo ikke forpurre

og vi har også behov for vores økologi der er vi også enige med regeringen i at vi skal mere økologi

hvis vi giver os til at dyrke gmo produkter

der opstår nogle ting som vi ikke er klar over i dag

lakmusprøven på om vi kan få den reelle kompetence

om vi kan sige nej og med hvilken begrundelse det er jo lidt skørt

sundhedsting og miljømæssige ting det må vi ikke

at sige at vi bare er imod jamen så er jo den argumentation vi må bruge for at sige at der er nogle ting

vi være på kant med en række andre lande

også komme til det men nu lægger vi os der hvor vi siger at uanset ministerens forsikringer om

bruge deres ret til at dyrke og at producenterne heller ikke vil

ikke er nogen ændringer i forhold til argumentationen og sagligheden af at forbyde dem

vi selvfølgelig holde fast i at det er langt bedre med et forbud end bare en mail

på at vi på sigt kan få lov at vælge til og fra i forhold til gmo produkter

meget op om i dansk folkeparti

det svært at vælge fra igen

vi ønsker heller ikke at denne kartoffel bliver dyrket

alle sammen alligevel

eu retten kan komme ind over

rose ministeren for at ministeren har forsøgt

er der mulighed for at den her kartoffel kommer i det praktiske liv er der chancer for at den her kartoffel kommer til at blive dyrket i danmark ministeren omtalte jo fint i sin ordførertale at man havde talt med producenterne og det lader heller ikke til at der er nogen landmænd som ønsker at producere den her kartoffel jeg

gøre noget … jeg mener bestemt vi behøver at gøre noget

reelt fuldt lovligt kartoflen findes godkendelserne

landmændene har gmo kørekort og jorden er til stede altså

derfor synes jeg at vi skal gøre noget og derfor

finde ud af hvordan vi kan gøre det også fremadrettet

hvordan vi kan få sikret

der ønsker den politisk ønsker vi

heller ikke jeg vil sige at vi har set

forpligtet i forhold til eu og sådan

dansk folkeparti vi mener faktisk også at de beslutninger der bliver truffet i folketingssalen

lave noget der sådan strider mod eu og når det er besluttet i eu skal vi også implementere det

står og jubler over eu systemet

stemme for det men hvis vi kan finde en god og fornuftig løsning

siger til altinget at han støtter intentionerne

til at støtte det her forbud men vi ved også godt at det kan blive overrulet

hvis det viser sig at vi kan finde en anden løsning hvor ministeren på en eller anden facon kan sikre os at vi ikke får den her kartoffel i jorden

utrolig vigtigt for os at vi ikke får den her kartoffel i jorden og derfor siger vi lad os dog nu

ministeren har været ude at arbejde på om man kunne få nogle forsikringer fra det firma som leverer kartoflerne lad os dog se hvad det kan blive til kan det blive til mere end det

skal vi da være åbne over for og hvis det kan blive til mere

jeg går ud fra at både dansk folkeparti og også eu systemet

eu stemmer man imod næsten uanset

set er klar til at stemme ja til at lave et dansk forbud

nu har en minister som har været positivt stemt over for

give ministeren bare en lille smule snor til faktisk at se om

lad os da lave rigtig politik herre bjarne laustsen og ikke kun

da lave rigtig politik her vi vil ikke have den kartoffel det er vi enige om

på den rigtige måde og vi er klar til at støtte

overordnede dagsorden her altså om vi overhovedet skal

ligger jo sådan og svæver over vandene hver eneste gang vi har en debat

økologi i vort land det er jeg

meget i tvivl om om der er og derfor er det selvfølgelig noget af et valg man skal tage i den sammenhæng men i dag

opfattede det faktisk sådan at dansk folkeparti

støtte forslaget hvis det er det

for at få en en sikkerhed for at

rart at høre for det er jo egentlig lidt underligt at vi står i et folketing som er fuldstændig enige om at det her

tabe sagen på gulvet fordi vi har nogle fronter der sådan sædvanligvis er delt op her midt gennem folketingssalen det vil vi i hvert fald bestræbe os på ikke sker vores interesse er

og hvordan vi så når frem dertil

ikke helt så interessant det er klart at vi som medforslagsstillere

igennem det er indlysende men det overordnede mål

vurdering af om man kan

jo sådan i virkeligheden det eneste vi er

om det er eu

et ordentligt svar fra ministeren på mit og herre per clausens spørgsmål om hvordan det så er med østrig som har forbudt det

hører godt at ministeren siger at det er vurderingen at man ikke kan

ret stor betydning så for mig

jo ikke en klar afvisning af at østrig har fuldstændig uret vi får fra ministerens side

og hvordan det er

proces

men er også åbne for hvis vi kan få andre løsninger til at sikre

ikke får

nemlig ikke være til stede i dag der bør altid sættes spørgsmålstegn ved anvendelsen af nye teknologier og de regler vi har opstillet for at anvende genmodificerede afgrøder er faktisk meget skrappe

i det her tilfælde hvor tingene ikke er afdækket fuldstændig er vi lidt betænkelige ved indførelsen af den her kartoffel og vi hæfter os i dag ved at branchen har tilkendegivet at de ikke vil dyrke og benytte sig af den mulighed der er det hilser vi velkommen vi giver ministeren mandat til at forsøge at give os en forsikring om at kartoflen ikke vil blive dyrket

grundlag vi har i dag

at sikre at den genmodificerede kartoffel amflora som indeholder

ikke bliver dyrket i danmark i to tusind og elleve det ligger efter forslagsstillernes opfattelse naturligt

i danmark beretningen siger

flertal bagved at antibiotikaresistente markører kun kan godkendes til markedsføring

at de overfører resistens til antibiotika som har ingen eller kun ringe terapeutisk værdi i human medicin og kun i begrænset omfang anvendes på bestemte områder af veterinær medicin i alle andre tilfælde forventer flertallet at regeringen aktivt arbejder imod en godkendelse hvis europa kommissionen alligevel godkender sådanne antibiotikaresistente markører til markedsføring skal danmark med henvisning til forsigtighedsprincippet og efsa’s egen opdeling afvise import og markedsføring i danmark det er netop det

og en juridisk tilkendegivelse

det var sådan at miljøministeren umiddelbart havde den opfattelse at amflorakartoflen burde forbydes i danmark men sådan er det jo ikke længere og nu er det begrundet med en juridisk undersøgelse radikale venstre

har sandelig også respekt for domstolsafgørelser men her foreligger ikke nogen domspraksis vedrørende amflorakartoflen ministeren har efterfølgende afvist at følge op på den beretning som jeg citerede fra først det havde vi forventet radikale venstre havde forventet det ligesom andre partier havde forventet at ministeren gjorde det antibiotikaresistens er ikke at spøge med det vil have uoverskuelige konsekvenser for folkesundheden hvis antibiotikaresistens breder sig derfor er vi nødt til at anvende forsigtighedsprincippet og i øvrigt altså også følge flertallets beslutning

tusind og otte det lyder som om der ikke er nogen af os her i salen i dag der vil have den kartoffel i jorden i danmark så radikale venstre er åben for løsningsmodeller som fører til at opfylde dette ønske vi er med i det her

en debat at den debat vi har om antibiotikaresistente gmoer og dermed også

bygger på det arbejde som folketingets fødevareudvalg gennemførte tilbage i to tusind og syv

vi klart slog fast at vi på grund af den videnskabelige usikkerhed der på området om risiciene for spredning

sidste instans til mennesker og på grund af en diskussion om hvilken risiko det

et flertal i folketinget på det tidspunkt sagde at

en sådan markør ind i danmark under nogen form det har efterfølgende været svært meget svært at føre ud i livet fordi der har været vanskeligheder med eu retten og måske også

at hvor vi faktisk havde en meget stor og meget lang debat om det her spørgsmål i to tusind og syv

enighed om at de beslutninger vi traf dengang er

dem vi skal arbejde ud fra og det synes jeg er rigtig godt

vi kunne godt

meget tid på i udvalgsarbejdet diskutere om den danske regerings tolkning af eu retten er rigtig hvis den danske regerings tolkning af eu retten er rigtig

lang række eu lande for eksempel tyskland i forhold til spørgsmålet om mon810 optræder i strid med eu retten

ikke har nogen saglige begrundelser og ingen miljømæssige eller sundhedsmæssige begrundelser for deres forbud

ikke man kan sige blandt andet på grund af den meget klare uenighed

mellem på den ene side efsa der dengang var nogenlunde enig og så emea altså

der beskæftiger sig med det her forskningsmæssigt er enige med efsa

og som selvfølgelig også findes i danmark den forsømmer man at inddrage den inddrog fødevareudvalget tilbage i to tusind og syv

blandt andet i forbindelse med en høring vi holdt og da viste at præcis den samme uenighed som

forskellige videnskabelige spørgsmål der begge har betydning i forhold til

også kunne genfindes i danmark så efter min opfattelse og efter forslagsstillernes opfattelse ville det slet ikke være umuligt at gennemføre et forbud og sige at

havde argumenter for at det også holdt sig inden for eu retten så kan herre rené christensen

skal man i udgangspunktet i hvert fald sandsynliggøre at man befinder sig inden for eu rettens rammer

de områder hvor der bliver så soleklar modsætning mellem den danske

man naturligvis gøre oprør mod det og så må vi jo så håbe på at vi også kan få et flertal i den

situationer men erfaringen er vel at det

så efter vores opfattelse kunne

gennemføre et sådant forbud og det ville i hvert fald det er jeg ret sikker på ikke føre til at eu ville tage nogle retslige skridt mod os jeg bemærkede godt at ministeren meget omhyggeligt læste op hvad det var europa kommissionen havde svaret hvor vi i beslutningsforslaget har skrevet hvad de mente

ikke tolker og forsøger at forstå eu direktiver og hvad der

begribe det og meget svært at forklare til andre så jeg tror at det alligevel er en rigtig tolkning

er så imidlertid om det er det rette tidspunkt at føre en lang og grundig strid med regeringen og regeringspartierne om

er den rette tolkning af eu retten for så at få vedtaget et

på den måde at der er et klart flertal

hvorefter vi jo har erfaring for at regeringen så efterfølgende vil trænere processen ved at sige at de ikke kan lovliggøre det her forbud fordi det vil stride mod eu retten og så vil vi ende med en gang i foråret at have en forespørgselsdebat hernede i folketingssalen hvor ministeren vil blive kritiseret for

en særlig charme at komme i den situation hvor man kan påvise at regeringen i et vigtigt samfundsmæssigt anliggende ignorerer hvad et flertal i folketinget vedtager men det der er kernen i beslutningsforslaget er jo ikke det der står med tykt om forbud mod dyrkning af

i danmark nej det er det der står nedenunder nemlig at folketinget pålægger regeringen at sikre at den genmodificerede kartoffel amflora

det er det vi gerne vil have vedtaget det er det vil gerne have

præcisere sine tidligere indlæg i debatten i den retning at

at sige det på den måde at jeg synes at det folketinget skal gøre

at folketinget skal sige

ikke synes at vi i folketinget og i folketingsudvalgene skal bevæge os ind i juridiske tolkninger af hvordan man kan opfatte de løfter basf giver os eller ikke giver os

ministeren udtrykte sig forsigtigt i formuleringen af hvilke løfter de ville give os vi ville gerne

mere bastante løfter men et eller andet sted tror

set også at det er bedst hvis det er regeringen der om jeg så må sige afklarer det i forhold til

rent undtagelsesvis er sådan at det man kunne kalde en frivillig aftale med en producent

produkter for ud over de sundhedsmæssige og miljømæssige risici der er er at en måde hvorpå store virksomheder kan få patent på såsæd og dermed udnytte det

en ulempe i det store spil er måske en fordel her for

afklaret i udvalgsarbejdet er det sådan at det ikke ville være lovligt at udsætte kartofler i danmark hvis man ikke har fået

er den vej som handler om at sikre sig at de altså afgiver et klart løfte om at det

jo altså en vej man kan gå så pointen i det her er at jeg

set forestiller mig at vi på baggrund af den debat der har været i folketingssalen i dag relativt enkelt og hurtigt kan blive enige om og jeg opfatter at der nok også kunne blive enighed både med konservative

ikke dyrkes i danmark i to tusind og elleve og så lover ministeren at

set at vi kan løse den her sag i enighed og det ville jeg da betragte som en rigtig rigtig dejlig ting det kan så være at vi kan klare det med at nøjes med at lave en beretning i fødevareudvalget hvis ministeren er tilpas fremkommelig hvis hun ikke er tilpas fremkommelig skal vi om ikke

så for min mavefornemmelses skyld jo have det vedtaget i folketingssalen men jeg vil bare sige at jeg tror vi kan lande den her sag meget fornuftigt det betyder jo så at når vi nu skal i gang og vi skal

gmoer i fremtiden i danmark der er vi vist ikke blevet helt enige endnu så kan vi i hvert fald gøre det uden at vi hele tiden løber en risiko for at der lige pludselig står en gmo plante i danmark som vi under alle omstændigheder ville være enige om at

vigtigt og det er derfor vi har bragt forslaget frem her i dag

at vi ikke førte nogle forhandlinger og havde nogle drøftelser i folketinget om hvordan vi ville håndtere

mens gmo planter som vi helt klart er imod i mellemtiden blev plantet i danmark men jeg skal sige tak for en god debat jeg er sikker på at vi i hvert fald i den her sag kan få en fornuftig landing på et vigtigt

henvises til udvalget for fødevarer landbrug og fiskeri